mikkel dencker

ida auken

forsynings og klimaministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå

to tusind og sytten jeg skal meddele at det af herre lars aslan rasmussen under nummer to opførte spørgsmål til justitsministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren jeg skal meddele at det af tilde bork under nummer syv opførte spørgsmål til erhvervsministeren

min holdning til det min holdning er meget meget klart at alle borgere i det her land skal kunne færdes trygt roligt og sikkert

at tricktyve

deres kriminalitet mod de allermest sårbare finder jeg på

adfærd så det er noget vi skal bekæmpe alt det vi kender til det omfanget af det har jeg desværre ikke mulighed for

udsat for tricktyverier

i eget hjem og så var det min tanke at

tryghedsminister og når man har en regering med en ældreminister der

og siger at det er en regering der prioriterer de ældres velbefindende højt og man må forstå på det konservative folkeparti at boligen er et særligt indsatsområde og at der skal være tryghed omkring

vel nærmest være den største torn i øjet på regeringen man kan forestille sig alligevel oplever vi tit at

løftet pegefinger over for borgerne fra politiet om at man skal tænke sig om i de her situationer der er meget lidt

komme efter dem som faktisk har begået en udåd

derfor ville jeg jo høre om regeringen havde nogen initiativer i i støbeskeen til

sikre at borgeren i sit eget hjem kan være tryg andet end at komme med formanende ord altså man faktisk komme efter dem som er problemet og det er jo ikke de ældre

fuldstændig enig i alle de bemærkninger

strafferammen for tricktyveri eller for tyveri er

fængsel i op til en år og seks måneder så man kan jo komme efter folk og hvis man så endda begår et tricktyveri

skal man jo ikke gøre ret meget før vi lige pludselig

taler om røveri så så jeg synes det er en væsentlig diskussion men jeg synes også at strafferammen

tage kontakt til sine ministerkolleger i østeuropæiske lande og sige at de har et problem med deres borgere de

har man ikke tænkt sig at løfte en pegefinger nedad i systemet i europa og sige

ved grænsen endnu mere

vi siger til til andre lande men jeg har haft en drøftelse med mine rumænske kolleger på et tidspunkt og jeg havde en drøftelse med den

sidste uge hvor vi talte om at ja vi anerkender at der er masser af god arbejdskraft der er her opfører sig ordentligt og dem der ikke gør det skal vi i fællesskab

vores grænsekontrol igen når vi nu ser den her

grænseoverskridende kriminalitet bekymrer det så ikke justitsministeren at vi har et eu system der siger at et af de værktøjer vi har til at bekæmpe

vil eu systemet fremadrettet forbyde os

vi sender og jeg håber da at det er noget vi også kan blive

at jeg tidligere på året nedsatte en

som skulle komme med initiativer til

så har vi jo en forhandling om en en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen senere på

vi i går

er mundet ud i sytten anbefalinger til at styrke sikkerheden for vores fængselsbetjente både her og nu og på sigt og på baggrund af taskforcens anbefalinger

vi blandt andet igangsætte et projekt med bodycams på på fængselsbetjente altså så de indsatte ved at de bliver filmet

skærpe disciplinærstraffen når indsatte overfuser eller i værste fald overfalder en ansat og vi vil undersøge om man målrettet kan kontrollere

indsatte som vi gør med visitationer

se på om medarbejdernes identitet kan beskyttes

har kriminalforsorgen i samarbejde med fængselsforbundet samtidig lagt en plan for håndteringen af bemandingssituationen i i fængslerne så vi kan finde frem til nogle

trængte personalesituation jeg håber de her tiltag samlet set kan være med til at nedbringe antallet af voldsepisoder og trusler mod ansatte i landets fængsler hver dag står de over for nogle af de mest hårdkogte kriminelle i danmark og der skylder vi dem

de bedst mulige arbejdsvilkår og et trygt arbejdsmiljø anbefalingerne er lige kommet

embedsperiode men det gør jo ikke situationen mindre alvorlig

på i tidligere besvarelser men det ændrer jo ikke på at hvis man kigger på den udvikling der har været i forhold til

lukkede fængsler

at der er flere udfordringer som som presser sig alvorligt på vi kan jo se at antallet af indsatte på de lukkede institutioner er steget men antallet af

ganske markant ministeren har jo selv givet et svar til retsudvalget hvor

er antallet af fængselsbetjente på landsplan faldet fra seks hundrede og fem til fem hundrede og fem og i den samme periode er antallet af indsatte

øget fra seks hundrede og en og halvfjerds til seks hundrede og to og halvfems

anden etnisk herkomst

taler ikke dansk men taler bevidst andre sprog bag om ryggen på de ansatte

set grove eksempler på og

det er jo ikke særlig betryggende for de folk der skal være der men det er heller ikke

nye medarbejdere som ønsker at få en karriere inden for

regeringen har med vi er selvfølgelig helt med på at

de initiativer som ministeren lægger op til er fornuftige og forstandige men vi kommer ikke uden om også at tale om

gør i første omgang og her og nu

alt lige fra at tage kontakt til pensionerede fængselsbetjente for

så der bliver sat en lang række ting i gang men men vi skal ikke negligere problemet

men hvad nytter det hvis frafaldet hos dem der er i aktiv tjeneste eskalerer

og det betyder så at der måske vil være endnu flere der går ind i den her sygefraværsstatistik

bedst muligt og mest moderne så vi sikrer

med at folk finder andre jobs alt det

kriminalforsorgen jo klart har sagt vi ønsker faktisk at der skal være mindst to

at man ikke kan rekruttere vikarer

med at der kun er en der står alene med op til femten

være og jeg tager det her dybt seriøst det er også derfor vi har nedsat taskforcen og

kør med de her sytten initiativer og så får vi jo nok

regeringen lejlighed til at diskutere det længere sigt når vi skal lave en aftale om kriminalforsorgens økonomi

lovforslag går ud på at ophæve den såkaldte blasfemiparagraf i straffelovens § en

som jeg var inde på under førstebehandlingen og det kommer jeg

været genstand for megen debat i folketinget i mange år og det er selvfølgelig med god grund som jeg var inde på

der ingen tvivl om at regeringens holdning er at hvis

i dag ikke havde en blasfemiparagraf skulle

fast i at spørgsmålet om en ophævelse af den jo ikke er enkel og det redegjorde jeg for under førstebehandlingen der er fordele og ulemper

at afskaffe paragraffen det er et kompliceret spørgsmål som fortjener at vi her i folketinget tænker os om og afdækker alle de elementer

det er også derfor at regeringen jo har sagt at vi inden for den kommende tid

om at stå på det stærkest mulige fundament og når den endelige beslutning så

blasfemiparagraffen har været en del af dansk ret nu i mere end en hundrede og halvtreds år

at det godt kan vente nogle få

stilling til det her spørgsmål og det er jo den position som regeringen har

var sikkerhedsargumentet altså påstanden om at hvis man kunne forestille sig at et flertal i folketinget havde en holdning om at der skulle gøres op med den her paragraf

ville det de facto være lig med at der var vanvittige mennesker ud i verden som kunne finde på at gøre danmark ondt og det skulle man så bruge som argumentation for at så skulle man i hvert fald

det jo som et frit demokrati danmark og mange andre lande er os politikerne flertallet der træffer beslutningerne om hvordan vores samfund skal indrettes og så lægger vi os ikke fladt ned for alle mulige

vanvittige mennesker ude i verden der vil gøre os ondt der vil slå civile uskyldige ihjel dem bekæmper vi vi ligger ikke under for dem

for brystet at lige præcis de argumenter

jeg gerne spørge ministeren om ministeren har nogen form for empiri der tilsiger at lande der har en blasfemiparagraf skulle være mindre udsat for

har blasfemiparagraffen en egentlig præventiv effekt hvis man kigger

det vel vi har jo set hvad muhammedtegningerne fik af konsekvenser

gøre op med os selv som medlemmer af parlamentet her om det er et argument vi vil bruge i diskussionen jeg

på at sige at nogle fagpersoner siger at det kan få de her betydninger

lægge det til grund for den beslutning vi træffer til

at der kan være nogle udfordringer derfor kan vi jo godt vælge at sige at det er muligt at de udfordringer er der men det er der ikke andre der skal bestemme altså uanset de udfordringer

træffe den og den beslutning så det synes jeg skal være en politisk beslutning

en vis avis tegnede muhammedtegninger

indtryk af at vi havde et folkestyre der stod last og brast og sagde at ytringsfriheden

på kompromis med den så må vanvittige mennesker på den anden side af jordkloden te sig tosset men det går vi ikke på kompromis med for der er nogle værdier som vi står vagt om og nu skal jeg jo stille mit spørgsmål

med islam i det her samfund altså mig bekendt

det jo ikke fordi kristne terrorister stod i kø for at udløse repressalier imod det danske frie samfund så er det ikke bare et problem vi har med islam og den måde den tilgang man har

for området fra politiet ved udgangen af april for at holde øje med om udviklingen går den rette vej den status har jeg nu modtaget og de tal viser at det i nogle politikredse går den rigtige vej men at der fortsat er kredse hvor sagsbehandlingen er alt for lang jeg har en klar forventning om at politiet tager det her alvorligt og jeg har en klar forventning om at man overholder de retningslinjer der er

og derfor er jeg selvsagt ikke tilfreds med tallene alle steder i i politiet så viser redegørelsen også at man så

og så vil jeg sammen med rigspolitiet og rigsadvokaten følge området særdeles tæt så vi sikrer at sagsbehandlingstiderne kommer ned på et acceptabelt niveau

for noget og derfor har krav på en eller anden særlig form for beskyttelse også i forhold til den smidighed og det system

altså nogle tidsgrænser nogle grænser vi gerne vil

bare nogle meget meget store overskridelser

tidsgrænser i nogle politikredse hvor børn altså skal vente i ugevis

er ud over det ministeren har sat i gang med den redegørelse der skal komme fra landets politikredse

her og nu hvornår regner ministeren med at vi kan ramme noget der ligner

egentlig var udgangspunktet altså det der egentlig skulle være tidsgrænsen

at i nogle af de politikredse hvor man simpelt hen ikke har gjort det godt nok har man nu sat ekstra ressourcer af

at vi må skære ned på en lang række andre velfærdsområder set i lyset af at det fremgår af ministerens eget svar på finansudvalgets spørgsmål nummer to hundrede og seks og tres at der vil være et overskud på de offentlige finanser

offentlig vækst end det som spørgeren nævner her nemlig nul procent det betyder at

der gør at velstanden og velfærden i danmark

i takt med at vi lever længere så også bliver længere tid på arbejdsmarkedet det er der heldigvis mange danskere der frivilligt har gjort fra to tusind til to tusind og fjorten er andelen af folkepensionister der samtidig arbejder og

en lønindkomst fordoblet det ligger godt i tråd med at levealderen i danmark er blevet længere og længere og vi ønsker sådan set at sige at i takt med at

folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet for at sørge for at balancen mellem den del af livet man har på arbejdsmarkedet

nogenlunde den samme hvis det

væksten i danmark være større så vil velfærden være større og det vil give mulighed for mere velfærd på grund af de skatteindtægter der vil komme ind hvis ikke man gør det hvis arbejdsudbuddet ikke vokser ja så betyder det det modsatte altså mindre vækst mindre velstand

råderum ud over det som

steget en lille smule frem mod to tusind og fem og tyve

jo glædeligt nok i går fik vi indgået en

boligskataftale det synes jeg godt vi kan være tilfredse med

et råderum i år to tusind og fem og tyve

hvis jeg umiddelbart kan lave hovedregning

vil ligge på omkring syv og tredive

det der ligger fra fra konvergensprogrammets beregninger med det kan jo være at ministeren kan bekræfte det også

et medlem af enhedslisten har brugt er at man bruger halvdelen af råderummet

i hvert fald ikke genkende vil jeg sige

men men tilbage til til spørgsmålet altså er det ikke sådan at selv uden en en hævelse af pensionsalderen og hvis man gennemfører

kan vi så diskutere skal det råderum bruges til yderligere velfærd eller

3 jo der vil være et råderum hvis man sænker væksten i den offentlige sektor til

det demografiske træk byder så spørgsmålet er jo

svarer til det demografiske træk

kommer ud over den planperiode der er lagt fast altså frem

prioritere at tage af råderummet

styrke velfærden vi vil i øvrigt også gerne lave væksttiltag og forskellige andre tiltag som ministeren jo godt kender vores flaskehalsinitiativer og andre elementer men men som minimum vil vi gå ind og

nemlig at vi kommer til at have en lang periode hvor vi har underskud på statens budgetter og hvor

skal betale for de regninger der udskrives af det nuværende folketing

sine egne regninger og derfor ønsker jeg

og hvis man så tror på at man kan få nogle til at låne os penge i den mellemliggende periode

to tusind og tres har råd til at betale tilbage

fra danmark så tror jeg at man er meget meget optimistisk sagen er at vi er nødt til at stramme op og det er i øvrigt også sådan at

at der er en problemstilling med den lange periode med underskud som stå og kigge ind i hvis ikke vi gør noget mere

regeringen for ambitiøse anbefalinger der indeholder gode og konkrete forslag til hvordan danmark kan fastholde og udbygge sin maritime styrkeposition

og fem og tyve jeg har den klare holdning at vi skal gøre alt hvad vi kan for at give det blå danmark de bedst mulige vilkår for det er en stor og vigtig sektor som i høj grad bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i

den danske maritime sektor står for cirka fem og tyve procent af dansk eksport og er dermed danmark største eksporterhverv

tusind og femten stod søtransport alene for omkring to hundrede milliard kroner i eksportindtægter det vil sige godt tyve procent af den samlede danske eksport det blå danmark beskæftiger mere end tredstusind personer og det svarer til

tre fjerdedele heraf er for øvrigt bosat uden for hovedstadsområdet

det blå danmark er således kendetegnet ved at beskæftigelsen er fordelt over hele danmark og bidrager dermed til regeringens målsætning om at skabe vækst og udvikling i et sammenhængende danmark danmark er en stærk international spiller på det maritime område

flagstat og verdens ottende største

danske rederier står dermed bag en stor del af den fragt af varer som finder sted i verden

hård konkurrence samt udfordringer med overkapacitet og lave fragtrater fremadrettet vurderes den maritime sektor fortsat at have et vækstpotentiale i danmark især forventes anvendelsen af havets ressourcer samt nye teknologier og digitalisering at have stort potentiale til at skabe nye forretningsmuligheder og effektivisere sektoren så alt i alt ser

store fremtidsmuligheder i det blå danmark

på den såkaldte kogeplade derude i dagligdagen til at levere input til

at før ministeren blev minister og var konservativ ordfører skrev ministeren i børsen at nu skulle vi virkelig se at komme i gang og komme hurtigt ud af

at sikre det blå danmark på bestemte områder nu sidder

en god politik herindefra men

spændt på at høre fra ministeren hvornår kommer vi til forhandlingsbordet hvornår sker der noget sådan at vi

god idé med vækstteams hvad er så udgangspunktet hvis vi skal sikre at danske virksomheder

del i det fremtidige vækstpotentiale så peger vækstteamet jo på at vi skal

der er det vigtigt at vi får sat nye teknologier digitalisering af det blå danmark i fokus det er også vigtigt at vi får udnyttet havets ressourcer skriver vækstteamet og det er dagsordener som jeg er

jeg vil nu studere vækstteamets anbefalinger nærmere og på den baggrund også se på mulighederne for at forbedre vækstvilkårene for det blå danmark med afsæt i de anbefalinger som vækstteamet kommer med men jeg vil allerede klart at jeg har en meget høj og klar ambition om at fastholde og udvikle danmark som en maritim nation med en stor international betydning

nogle ting som vi har hørt på ikke bare nu her i anbefalingerne men som også er blevet diskuteret forud for

til efteråret med afsæt i de anbefalinger som vækstteamet kommer med

det er en fantastisk industri herhjemme det

på en helt utrolig flot måde og jeg synes vi kan være stolte af det blå danmark

udvikle den danske maritime styrkeposition det vil være til gavn for både dansk økonomi og beskæftigelse med de anbefalinger i hånden

har vi et godt udgangspunkt i det politiske system for at udarbejde og vedtage en ny vækstplan for det blå danmark jeg vil bruge det som led

vækststrategi som jeg præsenterer efter sommerferien vi ønsker et stærkt erhvervsliv det har jeg sat mig i spidsen for at forkæle og gøre noget godt

det fremgår tydeligt af regeringsgrundlaget ligesom det kommer til udtryk i regeringens daglige arbejde at vi i regeringen prioriterer at erhvervslivet har nogle gode vilkår regeringen arbejder allerede for at styrke det blå danmark eksempelvis er regeringen i færd med at justere og afskaffe en række danske særkrav til danskflagede skibe som vil bringe danmark på niveau med konkurrerende søfartsnationer

dansk internationalt skibsregister certifikater og beviser bringe dansk søfart ind i den digitale tidsalder det skal medvirke til at spare tid

som annonceret vil regeringen som opfølgning på vækstteamets arbejde fremlægge en

er der nogle ting der afføder nogle store omkostninger som vi også kan

oktober 2016 tøver danmark fortsat så har vi ikke offshore rederier som

vi kommer i gang og vi finder bred enighed om det her så vi får de stabile rammevilkår der kan sikre det blå danmark det kan

vækstteamet har givet os men jeg kan sige at vi ser store perspektiver i brug af nye teknologier og digitalisering af det blå danmark

i anvendelsen af havets ressourcer

optaget af at sikre konkurrencedygtige vilkår for det blå danmark vi skal også have sikret den nødvendige kompetenceudvikling så erhvervet har adgang til de kompetencer der skal til

markedsadgang central for det her store eksporterhverv det blå danmark

ejerstruktur sammen med en udenlandsk koncern som ligger i et bestemt land betyder ikke

udbyder udbudsloven som rettelig hører under erhvervsministeren giver omvendt det offentlige mulighed for at udelukke virksomheder fra at være med i konkurrencen om offentlige opgaver hvis virksomheden har overtrådt skattelovgivningen ligesom der er regler for at virksomheder kan udelukkes hvis de ikke har overholdt skattereglerne eller hvis de har gæld til det offentlige når det gælder mulighederne for at lægge vægt på andre forhold som for eksempel hvor virksomheden

så er det lidt sværere og det skyldes bla at eu reglerne på

kan være lovlig men det ændrer jo ikke ved

fire milliard kroner eksempler på at penge er havnet i skattelylande

med den konkrete skattebetaling i de enkelte tilfælde kan jo være mere kompliceret end som så

som minister kan levere jeg kan jo ikke levere noget kun ved at

regler der er og der er det bare jeg også er nødt til at henvise

forsvinder så ud på jersey eller andre lyssky bananrepublikøer

hen ud af det danske system det må ministeren da have en holdning til

er en god tilstand eller en knap så god tilstand og hvis ministeren så skulle mene at det er en knap så god tilstand

mig at høre hvad man har tænkt sig at gøre fremadrettet for at få en

med udbud

opstille en liste over ikkesamarbejdende skattejurisdiktioner altså lande der ikke samarbejder på skatteområdet så hvis der er nogen der snyder er det selvfølgelig forkasteligt folk skal betale det som de skal det tror jeg at spørgeren og jeg kan være enige om så er der nogle begrænsninger

for at se om man kan gøre mere end man kan i

om det arbejde så gerne skulle føre til at man i kommunerne har muligheder for

at se på skatteforhold i forhold til udbud der er arbejdet i eu i forhold til at opstille en liste over ikkesamarbejdende

det er ytringsfriheden religionsfriheden men i høj grad også ligestillingen

jeg mener rent faktisk at vi står over

en udfordring der er grupper i danmark som netop ikke mener at piger og drenge kvinder og mænd er lige meget værd at piger ikke må gå alene på gaden og

symbol på på de holdninger tørklædet er

udtryk for et kvindesyn som ikke er foreneligt med ligestilling mellem kønnene tørklædet er derfor et symbol på de tendenser som udfordrer vores sammenhængskraft i danmark og derfor

bliver vi også efter min mening nødt til klart

jeg er også godt klar over at

tager tørklædet på som et politisk

så har de gjort det frivilligt men jeg synes så også man skal være meget opmærksom på og gøre helt klart hvad tørklædet egentlig symboliserer og det er nemlig at piger og drenge kvinder og

jeg mener at det hører hjemme er jo faktisk inden for den politiske kontekst fordi jeg mener tørklædet har nogle umådelig negative sociale konsekvenser for det danske samfund

undervurderes i alle mulige forhold blandt andet i det forhold at man ikke kan se folks ansigt og

har de her politiske konsekvenser for det danske samfund som jeg mener vi

jeg synes det er alvorligt og jeg synes det bliver mere og mere alvorligt

jeg synes jo også at det her forhold at det danner mode eller i hvert fald at det tager så meget til

faktisk kalder på en refleksion over hvor alvorligt problemet er og hvor alvorligt problemet kunne gå hen

symbol og det er det i sin grundsubstans jeg synes også

og det kan man så mene om hvad man

religiøst statement

set at man ved at tage det her tørklæde på tilkendegiver at man faktisk ikke vil have noget at gøre med det danske samfund og at man ønsker at leve i et parallelsamfund og

tidspunkt kommer til at gøre noget ved det og jeg tror at vi kommer til at forbyde det

er enige er i spørgsmålet om om man skal lovgive imod tørklædet det mener jeg ikke at man skal og slet ikke som det ser ud nu

jeg vil fastholde at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og hvis man tager det på frivilligt

der kan man jo se at tørklædet er gået fra stort set at være fraværende til at der er kommet en islamisk vækkelse som

markant i bybilledet også i de vestlige lande i forhold til da jeg var dreng jeg

stort set ikke var et tørklæde og hvis man tager

er jo så om man skal lovgive imod tørklædet eller

sige at vores syn på tørklædet og

det at det er et kvindeundertrykkende symbol

er i arbejde og at så mange bliver fastholdt på offentlig forsørgelse

ændre på fortiden men vi kan tværtimod tage hånd om de problemer som vi står med

og det mener set også at vi har gjort sammen langt hen ad vejen jeg mener jo at at den bedste måde

er kommet hertil kommer ud på arbejdsmarkedet og at vi så også

ærlige om at sige at integrationen ikke handler om at vi skal bøje os

hinanden og så mødes man på midten

at tage det danske samfund til sig med de normer og værdier vi nu engang har her og så må man leve efter

skubbe i den rigtige retning og det håber jeg også vil vise sig og vi kan allerede nu se tegn på det er jo netop de meget meget håndfaste krav vi stiller om at man

med en meget lav integrationsydelse der svarer til

man skal mere end bare arbejde man skal også tage landet til sig og der mener jeg

med en helt anden stålsathed gå ind i den debat om forpligtelsen til netop

tage det danske værdisæt til sig vi har været alt for bange for at træde folk over tæerne

den ulyksalige og frygtelige flygtningelov som kom i

har der jo været åbnet for sluserne og nu har vi

taget så utrolig mange mennesker ind

deler de forudsætninger som vi har

for nu at sige det ligesom det er altså den islamiske indvandring er et kæmpe problem

stadig væk som om løsningen på det

smøre nogle tandhjul i samfundets store maskineri sådan at vi står

tror på det jeg tror simpelt hen ikke på det

den danske stat og det danske samfund har påtaget sig en opgave

træde ind i for så faktisk at kunne begynde at gøre noget der er rigtigt blandt andet at få lukket så massivt ned for den ikkevestlige indvandring som man

få begrænset tilstrømningen det jo derfor vi har strammet så voldsomt

heriblandt jo netop det faktum at det skal kunne betale sig at arbejde at vi kræver at folk forsørger sig selv når de kommer hertil og at vi også tør at kræve at man skal tilegne sig sproget

tror jeg bare det er spildte penge der hældes ud i et stort sort hul og som ikke kommer til at betyde noget som helst

flere stramninger vi er utålmodige

lukket de grænser mere end de er i dag

at man virkelig for alvor begynder at sende folk tilbage at

begynder at sige kære venner når i kommer hertil så er det midlertidigt

jeg har set er at folk bliver indvandrere fra dag et

statsborgerskab og så er det bare

bare man ærligt må sige har lysten

vender man som folkeslag hjem sådan har det også været og det har danskerne også gjort

faktisk skal sendes hjem det er måske også det der præger præsidentdebatten i frankrig og forskellige andre steder altså at man faktisk er begyndt at blive utålmodig fordi man kan mærke at de politikere som hævdede at de havde løsninger på problemerne ikke har nogen løsninger der

at der laves hjemsendelsesstrategier og at vi i langt større grad begynder

erkendelse af nødvendigheden nogle gange skal man måske hen til nødvendigheden førend politikere reagerer for at være helt ærlig men jeg kan se

og det skal kommunerne sikre for når man modtager en offentlig forsørgelsesydelse skal

stå til rådighed og gøre alt hvad man kan for at komme ind på

kommer til danmark og modtager en ydelse skal man også stå til rådighed og leve op til de krav der bliver stillet til en derfor er det vigtigt at kommunerne har fokus på området prioriterer det og administrerer sanktionerne korrekt og konsekvent desværre viser en række praksisundersøgelser at kommunerne laver for mange fejl faktisk alt for mange fejl når de giver sanktioner derfor har jeg også indskærpet over for landets kommuner senest her i marts måned at der skal strammes op på området jeg følger området særdeles tæt sanktionsreglerne skal

korrekt og det kan ikke understreges nok heller ikke her i dag derudover har jeg også bedt kl om at komme med forslag til hvordan vi kan gøre reglerne mere enkle og lettere

lettere ved at træffe afgørelser for det må heller ikke være sådan at det ikke får konsekvenser hvis man

derfor har jeg også klart meldt ud at jeg er klar til at ændre reglerne hvor målet er

indvandrer eller flygtning jamen så er man meget påpasselig

beskæftigelses og integrationsministeriet og i flere af landets kommuner siger at danskerne muligvis er nogle af de mest konfliktsky folk i verden når man taler om flygtninge så har man en masse tanker og gode hensigter men når man møder flygtningene face to face på et personligt plan så trækker man sig tilbage man tør ikke konfrontere flygtninge med den virkelighed de befinder sig i

måske er nogle der ikke tør

det drejer sig om her er jo at ministeren sikrer

bruger de sanktionsmidler der er den her slags historier skulle vi slet ikke have der skulle ikke være nogen som helst

stå frem og sige jamen altså jeg er da ligeglad for

skal rammes

klip fra den men det er da også stødende for mig hvis det er sådan at man

ikke lever op til de forpligtelser man har og derfor går jeg også ud fra

sendt fra mig senest den fireogtyvende marts

er dansker eller en person med ikkevestlig baggrund skal man selvfølgelig sanktioneres hvis det er sådan at man ikke vil møde op

at få integreret flygtninge og indvandrere på

de krav som vi har på arbejdsmarkedet

man skal tilpasse sig det danske arbejdsmarked

hvis du vil være her

nu overveje også i forhold til det spørgsmål der kommer lige om lidt nemlig det efterfølgende spørgsmål om der er behov for at gøre yderligere det er

set åben over for at diskutere men jeg har brug for at sige

mig der sidder og driver alle landets kommuner det er et kommunalt ansvar og så kan det godt være at der er behov for at vi skal gøre en særlig indsats over for de steder over for de kommuner som åbenbart ikke ønsker at sanktionere eller ikke

giver udtryk for er den politik der nu engang er at kommunerne har ansvaret for at sanktionere jeg mener ikke at jeg kan sidde og afgøre enhver

overvejer jeg da også hvad der kan gøres yderligere i forhold til

den udsendelse som blev vist i sidste uge og som jo desværre viser at der er problemer

den redegørelse der kom om brugen af sanktioner men jeg er helt villig til at diskutere om der måtte være behov for

og det gør jeg også gerne med dansk folkeparti da dansk folkeparti jo som oftest også har gode forslag til regeringen og

ansvar som vi taler om nu men det er jo regeringen som et samlet hele der selvfølgelig skal løse problemet jeg mener at en god integration finder sted

at komme ud på det danske arbejdsmarked lære sproget bidrage til det her samfund hvis det er sådan at man ikke kan vende tilbage til det land

er flygtet fra og derfor synes jeg det er en god idé

hvordan de skal begå sig på det danske arbejdsmarked og hvilke krav de har at leve op til på det danske arbejdsmarked i

en flygtning der ikke ville tage kasketten af og så gik hjem jamen altså havde det været ude på arbejdsmarkedet

fyret omgående og sat i karantæne og

dagpenge i seks uger hvis han var med i en a kasse er det ikke

overhovedet ikke har begreb om hvordan de skal begå sig på det danske arbejdsmarked

er helt åben over for at der kan være behov for yderligere sanktioner yderligere opstramninger

række praksisundersøgelser på området at kommunerne laver for mange fejl og ikke administrerer sanktionsreglerne korrekt

også derfor jeg har indskærpet over for landets kommuner at der

nævnt her i spørgetiden at jeg har bedt kl om at komme med forslag til hvordan reglerne kan forenkles jeg har en meget klar forventning om at kommunerne vil opprioritere området så vi får sikret at sanktionsreglerne

derudover har vi jo sammen altså regeringen og dansk

og fem og tyve timersreglen som sikrer at dem der kan arbejde også reelt står til rådighed og det ser ud til at timereglen virker efter

i første omgang er det ikke afgørende om de kommer i job i få eller mange timer om ugen det afgørende er at de får en tilknytning til arbejdsmarkedet og det gælder ikke mindst for flygtninge og indvandrere

fald konstatere at andelen som arbejder ved siden af kontanthjælpen var fem og tyve procent højere i september to tusind og seksten end i foråret to tusind og seksten altså lige før to hundrede og fem og tyve timersreglen trådte i kraft det skyldes blandt andet gode konjunkturer men

et sekund i tvivl om at timekravet også spiller ind derudover

jo gerne som jeg svarede ved det tidligere spørgsmål række hånden frem til et samarbejde i forhold til at se på om der skal gøres yderligere på sanktionsområdet én ting er at

i mere klart sprog og også mere direkte i forhold til de kommuner der ikke lever op til sanktionsreglerne men der kan også være behov for yderligere opstramninger for

tv udsendelse der blev sendt i sidste uge

sagsbehandleres side og hvorfor er de det jamen de får jo deres ydelse alligevel og så kan de tage ud

vi vil have særregler vedrørende påklædning vi vil have særregler vedrørende bederum

der skal til hvis de skal ind på det danske arbejdsmarked

skal de jo ikke være her hvis ikke de

fra starten af inden de bliver sendt ud i en virksomhed

hvad de kommer fra de siger de er flygtet fra et land

de ikke kan være i de siger at de er flygtet fra et system som de ikke bryder sig om

indpasset i danske forhold det er totalt uacceptabelt er ministeren ikke enig i at vi er nødt til at se på

i sin fulde længde men jeg er da helt åben over for at diskutere om der er behov for at gøre yderligere det er også krænkende for mig at se når man er inviteret og er i danmark fordi der

så skal man altså også bidrage til det her samfund

diskutere om der kan gøres yderligere det er jeg sådan set villig til at gøre

kan gøres i forhold til yderligere opstramning og præcisering

er også villig til at svare på det spørgsmål der hedder mener ministeren at der kan være behov for nye sanktioner over

der ikke lever op til kravene når de er i praktik eller aktivering jeg er helt åben over for det

så gør jeg også gerne det men jeg har den holdning at det er afgørende at man kommer ud og er en del af det danske arbejdsmarked for at være med til at bidrage i stedet for at sidde på passiv

til den enkelte hvad enten det er en dansker eller det er en med ikkevestlig baggrund synes jeg det er helt afgørende at der ikke accepteres en eller anden laissez faire holdning som

kommer jeg så til at tage initiativ til at drøfte med dansk folkeparti jeg mener heller ikke

ferie det er ikke noget med at vi holder ferie

er nogen der påstår så vi kan sagtens arbejde

i hvert fald kan få en fair behandling

de kan forstå

muligheder for genbehandling og klage hvis en ansøger er utilfreds med fordelingen generelt

er det min opfattelse at der skal tages størst muligt hensyn til ansøgernes ønsker og det er også det bærende hensyn i de gældende regler praksis viser også at langt de fleste ansøgere optages på deres førsteprioritet

det er relativt få ansøgere som bliver henvist til en institution de ikke selv har ønsket

imidlertid hvert år sådan at der er nogle gymnasier der er meget søgte og andre der ikke er så søgte derfor er der desværre også hvert år nogle ansøgere som ikke kan få opfyldt deres ønsker reglerne i bekendtgørelsen fastsætter kriterierne for hvordan fordelingsudvalgene skal fordele ansøgerne i sådanne situationer det centrale fordelingskriterium er afstanden fra ansøgerens bopæl til uddannelsesstedet men der er også muligheder for at lægge vægt på andre kriterier eksempelvis kan ansøgere komme frem i køen hvis de ikke på anden måde kan få plads på en institution inden for en rimelig transporttid fra deres bopæl

blandt andet bruges til at imødekomme en ansøger der har valgt at søge det nærmeste gymnasium som førsteprioritet og hvor andre gymnasier ikke ligger inden for en rimelig transporttid fra bopælen der er også fokus på elevfordelingsreglerne på andre områder end afstandskriteriet det er min hensigt at indføre nye regler på området inden næste års elevfordelingsproces og her må vi se om det er muligt at skabe mere fleksible regler der kan løse nogle af ulemperne ved de nuværende regler samtidig med at der opretholdes en rimelig gennemsigtighed i processen

i det slip der er imellem de her forskellige afstandskriterier og det synes jeg er

også ud fra en betragtning om at de skal sidde i det lokalområde med det kendskab de har

transportmuligheder der kan have en betydning og ikke kun afstand det kan være svært inde fra et ministerie at vide præcis

i det her som handler om at vi har nogle fordelingsudvalg som kender områderne konkret

bekendtgørelsen fastsættes i ministeriet

de regler der er omkring fordeling som vi skal i gang med at forhandle efter sommeren og der

der kommer vi også til at diskutere de store udfordringer der er med at lave nogle regler som både løser problemer i byerne og i landdistrikterne

det er jo sådan at dr som public service institution er og skal være en fri

institution i forhold til det konkrete når vi taler om relationen til statsmagten det fremgår af radio og fjernsynsloven at

er en selvstændig offentlig institution og det betyder

altså er bestyrelsen for dr der er drs øverste ansvarlige ledelse og at direktionen har det daglige ansvar

det betyder altså at folketinget har det som vi kalder for armslængde i forhold til de konkrete programmer og dermed er jeg så også

som kulturminister ligesom andre kulturministre afskåret fra at blande mig i

og jeg vil heller ikke forholde mig til hvorvidt det er passende for en public service institution at referere til eller at bruge halalslagtet kød

et program det er noget det vedrører ledelsen i dr at forholde sig til der hvor vi som politikere kan gå ind og regulere er jo når vi skal forhandle et nyt medieforlig og når der skal laves en ny public service kontrakt

det er jo noget der ligger foran os og det er så på det mere principielle og overordnede plan

partier er gennemført på sjælland med takst sjælland har movia dsb og metroselskabet i samarbejde udviklet et prissystem der har afhjulpet den tidligere uigennemskuelige og ulogiske takstjungle også vest for storebælt er trafikselskaberne i dag i gang med at lægge sidste hånd

der vil gøre det enklere og mere trygt for kunderne at orientere sig i og bruge systemet rejsekortet og rejseplanen er andre eksempler på de mange gode projekter

i dag findes inden for sektorerne skuer vi fremad mod en nær fremtid er det internationalt udbredte koncept maas mobility as a service et godt billede på hvordan den digitale og teknologiske udvikling kan bidrage til at sikre et sammenhængende transportsystem og et bedre mobilitetsudbud med maas konceptet bliver mobilitet en tjenesteydelse hvor den enkeltes transportbehov opfyldes på tværs af offentlige og private transportformer jeg ser store perspektiver i denne nye digitale udvikling og dennes betydning for transportsektoren derfor er det også en udvikling regeringen ønsker at fremme regeringen ønsker jo en mere effektiv infrastruktur som binder danmark sammen det er en forudsætning for at kunne tiltrække virksomheder og skabe fremgang i hele danmark der er altså i de seneste år igangsat mange nye transportprojekter og der ligger flere gode projekter i pipelinen det betyder også

det begrænsede råderum fremadrettet betyder at vi skal være mere selektive med

at vi skal prioritere projekterne efter hvilke det bedst kan betale sig at gennemføre og hvor samfundet bliver rigere af at de gennemføres

man vælger arbejder man i retning af noget mere sammenhængende det er også rigtigt

tiltag der gør at det er mere logisk sammenhængende end tidligere i nordjyllands trafikselskab har man blandt andet lavet en ny form for rejseplan som ikke bare tænker den kollektive trafik ind men også begynder

så det kan kædes sammen med den kollektive trafik så der sker rigtig meget på det her område det har ministeren

i sin besvarelse nemlig det med en mere langsigtet infrastrukturpolitik det kunne

der er en række begrænsninger blandt andet

at der er nogle nogle rammer for hvad vi kan gøre og hvor mange penge der er

vi så nødt til at bruge de penge der er

fra en række kommuner er at de har brug for

og langsigtede sigtelinjer som de kan lægge sig op ad

der ligesom kommer til at ske på det område jeg står med

få lavet en sammenhængende trafikpolitik som rækker langt ud i fremtiden det er en fragmenteret planlægning der sker for den samlede kollektive trafik så opfordringen fra kommunerne til

skal lyde lad os få taget det lange lys på og få skabt nogle rammer

gerne vil have ministerens

jeg sætter meget stor lid til

den udvikling der sker på det digitale område

med apps og udvikling af digitale tjenester som koordinerer tingene med hinanden det sker alle steder

til godstransport osv og jeg er helt sikker på at det også kommer til persontransporten det er jo allerede kommet i

nogle gange er det bare sådan at vi politikere bare kan følge med og

mere end vi kan stille os foran selv om vi

tage æren for udviklingen så handler det bare om at

efterlyses det at man har nogle sigtelinjer i forhold til

regne med bliver investeret over de næste fem

tyve år et helt konkret eksempel på at

ikke tænkes tilstrækkelig langt frem

på kongens nytorv ikke havde taget højde for at

nu skal laves den her cityring

man ikke tilstrækkelig god til at tage højde for

selv om halvfems procent af al persontransport foregår på vejene derfor er det regeringens mål at fremskaffe en større pulje af midler som kan bruges til investeringer på transportområdet

så er det vejene der står for tur og ikke den offentlige transport ikke jernbanetransporten men der foregår mange ting allerede altså der

i elektrificering osv som regeringen støtter der kommer flere penge via bedre billigere forligskredsen som regeringen meget gerne deltager i

som de efterspørger ude i kommunerne hvordan får vi lavet en investeringsplan der varer

tredive år og hvordan får vi noget mere volumen i den investering hvordan tager vi det op med eu at vi skal have lov at investere mere i vores fælles infrastruktur

vi vejene det kan godt være at socialdemokraterne mener at

og bruge dem på baneområdet eller anden kollektiv trafik

vi siger at vi kan finde et beløb og det vil vi gerne bruge på vejene så det kan godt være man har en vision her

i regi af aftalen om en grøn transportpolitik udløbet its puljen er endvidere fuldt udmøntet pengene er med andre ord brugt op set i lyset af den økonomiske situation har vejdirektoratet gjort det de nu engang må gøre i den situation vejdirektoratet har ud fra en samlet trafikfaglig og beredskabsmæssig vurdering prioriteret deres samlede its its portefølje det medfører at de prioriterede systemer opretholdes mens de ikkeprioriterede systemer slukkes de prioriterede systemer er placeret steder hvor vejdirektoratet vurderer at tavlerne er af særlig væsentlig betydning for sikkerheden det er ved udvalgte broer og tunneler for eksempel ved limfjordstunnelen på mødet i forligskredsen i marts blev vi enige om en midlertidig standbymodel for to tusind og sytten for de ikkeprioriterede systemer det betyder at disse tavler slukkes disse systemer vil som vi har drøftet i forligskredsen blive taget ned ved årets udgang medmindre der bliver tilført flere midler til

hvis der findes flere midler til området

jo fordi det er et meget godt eksempel på det vi diskuterede

ikke på at der er lys i tavlerne men mere at man er i stand til at planlægge ordentligt

bilisterne så de kan køre bedre og

indrette sig bedre på trafikale vilkår og så videre pludselig løber pengene ud og så er vi

hen nødt til at tage de her tavler ned selv om vi

der er spørgsmålet så minister hvad kan vi gøre for

lave den langsigtede planlægning der gør at vi sådan set hvis man kigger på det

i en helhed får mere for pengene

nogle i den her debat har kaldt for molboløsninger

skilte hængende som egentlig har tjent et godt formål

nødt til at slukke for og så kan de hænge der til ingen verdens nytte altså

med helt frie rammer har man besluttet at bruge pengene til andre formål før jeg blev minister

i den grønne forligskreds nogle penge stående

måtte for finansministeriet kunne overføre nogle

at få det her til at fortsætte eller udvikle

ikke oplagt at man fik lov

er på det her område så vi kan lave den langsigtede planlægning vi også talte om ved det

leve op til de samme regler som gælder for eurolandene selv om danmark ikke er medlem af euroen

og det sætter så nogle grænser for hvor meget vi kan låne også til infrastrukturinvesteringer det kan vi godt have en længere diskussion om og måske også se det formålstjenlige i at

men det er jo så uden for min lønramme og også uden for

begynder at tale om ja det er meget godt at styre vores økonomi på den her måde men det kan også blive for rigidt og det kan være at vi

spare os fattige eller kommer til at snyde os selv for nogle fordele vi ville have hvis vi havde

fleksibilitet og der ved jeg godt

er over ministerens lønramme og over min lønramme som transportordfører at diskutere hvad der foregår i finansministeriet men man kunne godt have den principielle drøftelse her i folketingssalen om ikke der kunne være perspektiv i at man fik lov til at slippe lidt mere fri af det her

lukker ned for noget der fungerer godt fordi man er tvunget til det af nogle regler

en trafik der flyder bedre det synes jeg er helt rigtigt og det synes jeg godt

der skal gøres forskel på den slags ting i eu men det kræver jo så at jeg kan overtale finansministeren til at forhandle på danmarks vegne og det kræver også at herre rasmus prehn kan overtale sin finansordfører eller sin partileder til at det skal være socialdemokraternes synspunkt

står her og er enige om at vores område bør tilgodeses af en anden lovgivning men vi har ikke

om hvorvidt de regulære ugentlige hvil må afholdes i førerhuset det er det regulære ugentlige hvil der er på dagsordenen i dag i danmark fortolkes køre og hviletidsforordningen således at det regulære ugentlige hvil ikke må afholdes i køretøjet overtrædelse af dette kan derfor sanktioneres med bøde efter færdselsloven det er således allerede i dag strafbart hvis en chauffør afholder sit regulære ugentlige hvil i køretøjet reglen er imidlertid meget vanskelig at håndhæve

er ført sager ved domstolene om disse overtrædelser det vil indførelse af skærpede sanktioner i form af højere bøder ikke ændre på bøderne i tyskland er på op til fem hundrede euro til chaufføren og fem hundrede euro til virksomheden det svarer nogenlunde til det bødeniveau der foreslås fastsat for de mest alvorlige overtrædelser af takografordningen i det køre og hviletidslovforslag vi for øjeblikket behandler her i folketinget med lovforslaget foreslås det at disse overtrædelser skal sanktioneres med seks tusind kroner til chaufføren og tolvtusind kroner til virksomheden ved indførelse af sådanne skærpede sanktioner skal man være opmærksom på at der pt verserer en sag ved eu domstolen om hvorvidt det overhovedet er i strid med køre og hviletidsforordningen at afholde det regulære ugentlige hvil i køretøjet det er herudover forventningen at

kommissionen ved sin forventede præsentation af vejpakken den enogtredivete maj vil adressere problemstillingen regeringen vil i forhandlingerne om vejpakken arbejde for klarere og enklere regler på vejtransportområdet som er lette at håndhæve det er også i tråd med positionen i vejtransportalliancen hvor der arbejdes med flere forskellige løsningsmuligheder for at sikre balance mellem førernes arbejdsliv og privatliv det er således et område der på europæisk plan er stor fokus på jeg har ikke problemer med at fastlægge et bødeniveau som i tyskland men et højere bødeniveau vil ikke ændre ved de vanskeligheder der er forbundet med håndhævelse af forbuddet herudover er der risiko for at eu domstolen kommer frem til at det ikke er strid med køre og hviletidsforordningen at afholde det regulære ugentlige hvil i køretøjet i så fald vil nationalt fastsatte sanktioner

for

sparsomt hvad der har været af sager om nogen overhovedet

om nogen overhovedet så kan man jo risikere

en slags helle

hvis man tager en tur ud på de danske rastepladser må man sige

godt efter for at finde en en dansk lastbil der er

vel to tre stykker per rasteplads hvor der

udlandet det er fint det er cabotage det må de gerne men de må ikke

det regulære ugentlige hvil i førerhuset som vi har i danmark

sager i danmark på det her område til trods for at det allerede er forbudt til trods for at der allerede

så svaret på spørgsmålet om om jeg er bange for at de udenlandske chauffører søger til danmark for at holde deres regulære ugentlige hvil fordi bødeniveauet

det tror jeg ikke

jeg tror at tyskerne har de samme problemer som i danmark med at håndhæve

bøder på det her område så selv om bøderne er

overnattet i de her førerhuse

og overnatte og grille pølser på

til deres familie og det sker altså

at arbejde for mere klare regler på eus side det er der i hvert fald også brug for på hele

samtidig i anden etape bruger ni og fyrre million kroner på en sidevej som ingen funktion har og hvor midlerne i stedet kunne bruges til østvendte ramper hvis man fremrykkede byggeriet af broen over rute tre og tyve til den planlagte anden etape sådan som det

broen er til gengæld en del af tredje etape af kalundborgmotorvejen fra regstrup til kalundborg jeg er ikke bekendt med den konkrete sidevej til ni og fyrre million

dog må jeg hertil bemærke at holbæk kommune tidligere over for mig har gjort opmærksom på en parallelvej i projektet som de mente var overflødig vejdirektoratet oplyste i den forbindelse at den pågældende vej har en relevant funktion og at den desuden kun koster ti million kroner dermed er prisen for vejen

på højde med prisen for etableringen af

som alene er estimeret til fire og tredive

anslået anlægsoverslag på yderligere tyve million kroner samtidig må jeg gøre opmærksom på at vi i øjeblikket står med en investeringsudfordring som blandt andet medfører at vi ikke kan flytte midler fra et fremtidigt projekt til et igangværende projekt som kommunen foreslår det er desuden vigtigt at huske på at østvendte ramper ved knabstrup møllebakke ikke har været en del af

vvm undersøgelsen af hverken anden eller tredje etape af kalundborgmotorvejen det er derfor vejdirektoratets vurdering at der vil være behov for en vvm screening af ramperne hvis man beslutter at etablere dem der er mange faktuelle detaljer i denne sag så jeg vil gerne sørge for at der bliver udarbejdet et faktuelt notat til herre

en anden pris men samtidig må man

det vi kommer til at stå med her er en vejstrækning

overkørslen over motorvejen som altså skal være i niveau og ikke bliver lavet en bro nu og her

lige på den anden side en tosporet vej hvor man må køre halvfems kilometer

det udgør jo et trafiksikkerhedsmæssigt problem at du har en krydsning

andet skal krydses af skolebørn som skal fra den sydlige side af vejen og ind til knabstrup for at gå i skole og at du har folk der kommer kørende med meget høj fart på et stykke hvor man officielt skal sætte farten

som ikke bliver reguleret nu hvor man

fem år det er jo ikke til at sige der synes jeg da det ville være fornuftigt hvis ministeren sammen

nogen der kommer til at bruge den hvis man laver ramper på motorvejen

sig gøre i stedet for at vi skal have en situation hvor skolebørn skal

er jo et hvis der ikke findes i den virkelige verden jeg kan bare konstatere at hvis vi sløjfer parallelvejen

dem til forbrug i den nærmeste nutid i fase to det kan vi

nu kunne løse og jeg synes da

regnskabsoverførsler eller at der ikke er lavet vvm

hvordan det her ikke kan lade sig gøre når det er en så åbenlyst bedre løsning

først pengene til de ting man gerne vil når man kommer længere ud i fremtiden det tror jeg alle normale mennesker som også inkluderer mig selv kan forstå når vi har skullet spare op

bare bruge pengene her og nu fordi vi først havde pengene ude i fremtiden jeg synes egentlig

indsatser og huslejenedsættelser minimum halvdelen af pengene skal bruges til boligsociale indsatser i helhedsplaner som skal løfte de udsatte boligområder målet med helhedsplanerne er at bryde den negative sociale arv skabe bedre tryghed og fremme en entydig ledelse lokalt desuden er der i boligaftalen afsat en investeringsramme på atten milliard kroner i landsbyggefonden fra to tusind og femten til to tusind og tyve til at støtte renoveringer ligesom der er afsat en pulje på en hundrede og tres million kroner om året til infrastrukturforandringer i samme periode det er ganske store summer som kommuner og boligorganisationer kan ansøge

at løfte deres udsatte boligområder socialt og fysisk så store summer forpligter naturligvis kommuner og boligorganisationer til at sikre en koordineret organisering af indsatserne men det fordrer også en ansøgningsprocedure som sikrer en forsvarlig anvendelse af de mange penge i landsbyggefonden det er landsbyggefonden som prioriterer midlerne efter de rammer der er fastsat i udmøntningen af boligaftalen det vil blandt andet sige i den lovgivning som den daværende socialdemokratiske boligminister gennemførte her er en af forudsætningerne at der bidrages til helhedsplanen med lokal medfinansiering

med udarbejdelse af en helhedsplan som har en kvalitet og et ambitionsniveau der matcher de lokale udfordringer det er derfor overladt til landsbyggefonden at tildele støtte til helhedsplanerne og at vurdere hvor stor en støtte der gives til den enkelte kommune og boligorganisation

situation allerede nu hvor landsbyggefonden ikke har midler nok til at give

rimeligt i forhold til to af de områder som er på regeringens liste over udsatte boligområder nemlig

i korsør og ringparken i slagelse og derudover yderligere to områder som har sociale udfordringer dem har man ikke råd til at give det tilsagn som

som ligger på de her fyrre million

også slagelse kommune

jo har meldt ud at nu skal der laves en ændring af landsbyggefonden

landsbyggefonden som jeg har forstået det og

hvis der skal tages penge fra landsbyggefonden til at lave det initiativ hvor lidt kan man så regne

landsbyggefonden det er ikke det der

altså

lavet en boligaftale under carsten hansen som boligminister hvor man vurderede at man kunne tage atten milliard kroner

til formålet i landsbyggefonden man tog også penge til andre formål i landsbyggefonden og det var det man vurderede som et holdbart beløb at tage fra landsbyggefonden på det tidspunkt

der er nogle der gerne vil have flere penge ja men det betyder jo ikke at vurderingen fra dengang om hvad man holdbart kunne tage fra landsbyggefonden nødvendigvis var forkert alle kan jo bruge flere penge men man foretager en vurdering af hvad man kan tage fra landsbyggefonden og den vurdering er ikke nødvendigvis forkert men nu kigger vi på

landsbyggefondens økonomi fremadrettet også for at kunne lave en ny boligaftale i

på det tidspunkt eventuelt prioritere flere midler til formålet hvis man føler at

tidligere regering men men jeg mener stadig væk at det er et kæmpeproblem

så mange indvandrere og efterkommere boende i boligområder og det giver jo

for at komme problemet til livs

har ministeren tænkt over hvilke

for boligpolitikken det handler om hvor mange udlændinge med ikkevestlig baggrund kommer til danmark hvor regeringen står for en stram men retfærdig udlændinge og flygtningepolitik og så handler det

ikkevestlige indvandrere på arbejdsmarkedet altså at de skal i arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse

det kan godt være at der kommer færre ind nu men vi har

folk med opholdstilladelse og jeg kunne jo godt tænke mig at vi kiggede på hvordan vi egentlig fik flere over i den private udlejningssektor hvor der ikke

de tal vi kender nu er jo gennemsnitstal

for hele den almennyttige sektor men hvis vi går ud i bestemte områder

er det jo et kæmpeproblem som vi bør

for ellers bliver det uholdbart på lang sigt når vi ved at der

regering lempede udlændingepolitikken i de år blandt andet afskaffede man den daværende integrationsydelse og igen tilbød fuld kontanthjælp til folk der kom hertil fra udlandet så det

inddrage den private sektor i løsningen af de boligsociale problemer men vi har privat ejendomsret i landet og vi kan ikke beordre

at man skal udleje til folk med boligsociale problemer så vi må belønne den private sektor for at udleje til boligsociale problemer

regering men jeg vil stadig væk

og det vil vi gerne være med til at arbejde for det

næste møde afholdes i morgen torsdag den fjerde maj